afgivet betænkning og indstilling vedrørende ændring af forretningsorden for folketinget beslutningsforslaget vil fremgå af

til at besvare spørgsmål i spørgetimen i dag har statsministeren udpeget ministeren for flygtninge indvandrere og integration

til ministeren for flygtninge indvandrere og integration er anmeldt følgende spørgere hanne agersnap

socialministeren er anmeldt følgende spørgere ingen så hvis ikke andre melder sig nu

at socialministeren ikke har spørgsmål at besvare her i dag

andre nyttige gøremål men til ministeren for flygtninge indvandrere

i strid med grundloven derfor kan man sagtens forestille sig at det danske folketing anført af oppositionen gennemfører lovgivning om fuld åbenhed

i kan man godt gennemføre rent

hævdede at den ønskede gennemsigtighed i processen

synspunktet må det være den fulde åbenhed der gælder

lovgive imod det har jeg heller ikke nogen intention om og den lovgivning som

jeg igen siger oppositionen måtte ønske i den sammenhæng skal jo tage forbehold for

den danske befolkning netop ikke

den her sammenhæng grundlovens

om indfødsrets tildeling taler ikke om ligebehandling

over hvem man ønsker at give

tildele fem hundrede statsborgerskaber om året så nummer fem hundrede

ligger i grundlovens ramme om jeg synes om det eller ej

behandlingen i går af

øge retssikkerheden på det her område så kategorisk

man for eksempel kunne lade det fremgår af selve lovteksten hvad

gælder på

at reglerne for

dansk statsborgerskab ikke fremgår af selve loven men

som vedtages uden at de kommer til behandling her i

fuld offentlighed og at det er op til folketingsmedlemmernes samvittighed

en lang række ting som i tidens løb er blevet inkorporeret blandt andet bemeldte cirkulære den politiske praksis som herre jørgen

ingen holdning til forstået på den måde at mit egentlige ærinde er at sikre overholdelse af grundlovens bestemmelse på det

anfægte grundloven ved at disse regler blev indskrevet i selve teksten altså i lovene

mere overskueligt

det her område får en lige så grundig behandling som og det er da fuldstændig i grundlovens ånd

i høring og folketinget vedtage dem jeg forstår

konkret skulle angribe grundloven

også i debatten at sige at a godt kan få statsborgerskab men b

få statsborgerskab hvorved man nærmest automatisk begynder at kunne få det statsborgerskab og

etableret et retskrav på at grundlovens grundintention jo antastet

kan jeg ikke forstå at disse ting ikke må fremgå af selve loven folk

følger det her må da få den opfattelse

skjule siden man ikke

samme grundighed som vi jo gør med al

retstomt

vi vil bare meget gerne have teksten flyttet op i loven så folk kan se hvad

så vil man begynde at skjule den

man behøver i

jeg skal her udsætte mødet mødet genoptages i dag klokken fjorten

det første spørgsmål er til undervisningsministeren

suppleringskursus for at kunne komme ind på en videregående uddannelse når nyeste tal viser at antallet er vokset fra fire tusind en hundrede og tyve kursister i to tusind og syv

svarende til at seks og tyve procent af årgang to tusind og ni har suppleret eksamen

er vokset fra to tusind og syv

sidste år

tyve men jeg medgiver selvfølgelig

vi har jo så endnu ikke et fuldt overblik over

jeg så besluttet at vi iværksætter en undersøgelse af

kursister stiger men når det er

jo en voldsom stigning når det er seks og tyve procent af en årgang som er nødt til at tage et gymnasialt suppleringskursus for at have det der skal til for at komme ind på den universitetsuddannelse de ønsker at fortsætte på

de tal som

matematik fysik eller

har valgt en studieretning i gymnasiet som har været mere samfundsvidenskabelig eller sprogligt orienteret men faktisk har fundet ud af i løbet af gymnasiet som jo vægter naturfagene højere at

lyst og mod til at søge ind på en af de naturvidenskabelige tekniske uddannelser

en rigtig god idé at de så har muligheden for at tage et suppleringskursus

gymnasiereformen er så stor en succes at flere søger over og også tager en videregående

adgangsbekendtgørelsen til at søge ind på

i fysik eller matematik det rejste en stor politisk diskussion om at

til gymnasieeleverne så de blev hægtet lidt af er der en overvejelse i

videnskabsministeriet om der skal kigges en gang til på adgangsbekendtgørelsen til

handle om hvorvidt gymnasiereformen så har skabt nogle nye problemer i forhold til

jeg falde for den fristelse at sige at det er for galt at det er alt for mange og nu skal have skåret antallet

på normeret studietid fordi de så har de forudsætninger der skal til for at kunne

ikke har den holdning

fjerne muligheden for at de enkelte uddannelser kan sige

er en reel vejledning til de studerende

skal forvente at det niveau i matematik det er hvis

har givet noget skævvridning er de mange unge og især piger der vælger biologi i gymnasiet

på universitetet det kan man ikke der skal man have

det noget som ministeren

nemlig at

meget befriende at ingeniøren nu har sat den her dagsorden som så

samarbejde med gymnasieforligskredsen var at åbne for

også kunne læse bioteknologi og nu kommer forgængeren ind og så han kan jo høre den ros der tilfalder

det gode ved at lave dette forsøg med bioteknologi

blev lavet en binding som vi selv var i tvivl om

så skulle man i gymnasiet vælge matematik på b niveau

jo se at matematik er et af de fag som rigtig mange er nødt til at tage som gymnasialt suppleringskursus og det var måske også en

er rigtig mange der tager suppleringskurset for at søge den samfundsvidenskabelige linje

er ligeledes til undervisningsministeren og ligeledes af fru

sygeplejerske eller lærer at fortsætte med en master eller kandidatuddannelse på universitetet

men jeg er altså helt enig i at

været et problem i flere år der er et

bremseklods ved at det universitet hvor de skulle tage overbygningsuddannelsen ikke anerkendte at det var en bacheloruddannelse

oven i købet den besked at hvis de skulle supplere med det der skulle til

det tog længere tid også skulle lægge en klækkelig sum brugerbetaling på bordet for at kunne gøre det det er som sagt har diskuteret i flere år når

gymnasial suppleringskursus er det fordi det er nu de unge

er de skal gøre efter sommerferien med deres uddannelse enten hvilken videregående uddannelse de skal starte på eller hvilken overbygning der skal til derfor tror jeg at det kunne være nyttigt at vi lige deler den videre diskussion i to en af de store barrierer

vil tage en overbygning på universitetet er som sagt at hvis de har tiden til det skal de lægge brugerbetaling i danmark har vi gratis uddannelser eller skattefinansierede uddannelser ikke desto mindre skal have penge op af lommen men lige præcis for de her suppleringskurser der bliver opfattet som ekstra tid som ikke er en del af det at der er fri og lige adgang til videregående uddannelse

muleposen til at

enig

man faktisk har en professionsbacheloruddannelse og så kan

vi synes i socialdemokratiet at hele pointen er at

som voksen går i gang med sin videregående uddannelse skal man kunne se det perspektiv for sig at hvis man vælger en professionsuddannelsesvej

videreuddannelse inden for faget men man har også mulighed for at kunne bygge ovenpå eller også

til et andet fag derfor er det utrolig vigtigt at få fjernet de barrierer der er

jeg vil så sige til undervisningsministeren at vi i socialdemokratiet prioriterer at finde midlerne til at få fjernet den brugerbetaling der er fordi den helt grundlæggende

som vi har og som regeringen jo også indtil nu har bakket op om nemlig at der skal

at det skal være ens økonomiske formåen der afgør om man kan få en videregående uddannelse så vi anser det som meget vigtigt at den brugerbetaling bliver fjernet

op til det enkelte universitet at beslutte hvad de synes mener ministeren det er rimeligt og vil ministeren tage det op med videnskabsministeren

det helt fair hvis ministeren siger at det kan vi tage efterfølgende som et skriftligt svar på spørgsmålet

en af de ting som lå i professionshøjskoleloven da vi lavede professionsbacheloren

at det blev et veldefineret afgangsniveau at man havde bachelorniveauet når man blev færdig som lærer eller pædagog netop for at det talte hvis man ville bygge ovenpå

for at se på at lave en egentlig professionsmaster det vil sige

en overbygning hvor det ikke er den forskningsmæssige vej hvor det netop mere er den anvendelses og

med begrebet en professionsmaster

det ligger som sagt i den aftale som er en bred aftale mellem regeringen socialdemokraterne de og dansk folkeparti

skal kigge på mulighederne er det noget som ministeren er positiv

at vi tager fat på nu hvor vi alligevel skal kigge på mere smidige overbygningsmuligheder

indenrigs og sundhedsministeren af herre orla hav

statsminister anders fogh rasmussen i valgkampen to tusind og syv var ude med tilsagn om at ingen borger skulle tåle længere ventetid end femten minutter som responstid for akuthjælp fra ambulanceberedskabpræhospitalt beredskab

at hjælpen under normale omstændigheder skal være fremme inden for femten minutter

formuleringen under normale omstændigheder

det er afgørende at der i alle dele af landet er tryghed for at befolkningen hurtigt kan komme i relevant behandling hvis de kommer til skade eller bliver akut syge derfor er det målsætningen er sat og derfor er det regeringen sammen

styrket akutindsatsen og de nære sundhedstilbud i landets yderområder med hele seks hundrede million kroner derfor er der her fra starten af måneden indført sundhedsfaglig rådgivning og visitation i forbindelse med opkald til en hundrede og tolv

der omhandler akut sygdom eller tilskadekomst regeringens akutudvalg offentliggjorde i november en statusrapport for sit arbejde den viste at der generelt er

der er i alle regioner sket en markant udvidelse

nemlig at målsætningen bør afgrænses til akutte livstruende tilfælde det vil sige de situationer hvor der vil

ambulance med udrykning eller det som man i fagtermer kalder kørsel a der bør ved hjælp være tale om professionel hjælp

at man under normale omstændigheder

i sidste uge for herre bjarne laustsen

dybt tragisk tilfælde i det nordjyske hvor en borger dør fordi hjælpen ikke når frem

akutberedskab

ministeren benyttede sidste uges spørgetid

når ministeren i dag redegør for at regionerne faktisk arbejder

jeg også godt kunne læse i finansloven er

udmøntet til det her er det en engangsbevilling eller er det en fast driftsbevilling for at

kan leve op til den formulerede målsætning som

penge som regionerne har kunnet disponere

køb af materiel og så videre jeg gav ikke den nordjyske region en skideballe

for at hun i det tragiske tilfælde så klart havde taget ansvar og også havde forklaret det som herre

at der er hundrede procents sikkerhed for at man får hjælp inden for femten minutter er man langt ud over hvad der sundhedsprioriteringsmæssigt er tilrådeligt for en hundrede procents garanti kræver altså at der alle steder skal være mindst

løftede det godt nok i regionerne

sag er for alvorlig til at blive en gang abeflytning mellem ministerens bord

også står i den rapport som ministeren henviser til

det er udvalgets vurdering at infrastruktur befolkningstæthed forskellige geografiske forhold som små øer uden fast landforbindelse med videre betyder at det ikke er realistisk at sikre alle dele af landet helt samme tidsmæssige dækning

man har behov for også bliver meldt ud af den regering som er med til at sætte nogle høje mål for det her område

ikke får det her løst det synes jeg simpelt

være bekendt i et samfund hvor vi ved at sundhedsfaglige løsninger udspringer af et tæt samarbejde mellem de statslige dele

kan finde på at lade som om

det er fordi han er en klog mand som ved hvordan man prioriterer og så lover man ikke hundrede

herre bjarne laustsen og ikke regionen jeg kan ikke huske andet end at jeg roste ulla astman for at hun tog ansvar

i salen og gøre det til et regeringsansvar må det være fordi de vil nedlægge regionerne og så skal de bare sige til og

manglende respekt over for de mennesker som er blevet valgt til på borgernes vegne at indrette et lokalt sundhedsvæsen som er i overensstemmelse med de geografiske økonomiske og andre forhold som er gældende

ude af proportion at ministeren trækker det kort

anstændigt over for borgerne det er ikke anstændigt over for dem der har påtaget sig at arbejde

postuleret hundrede procents dækning det ved

men det jeg gerne vil have ministeren til at sige er at de vilkår

man giver regionerne løse den opgave på

det jeg faktisk gerne vil have ministeren til at tage sit medansvar for

og fik den sunde fornuft med akutberedskabet er blevet bedre det var det jeg sagde i mit svar end dengang herre orla hav

er forbedringer over hele linjen og det synes jeg da vi skal være glade for

er det manglende respekt for dem som gør regionale problemer til folketingsproblemer og gør det af politiske grunde det er

at disse har kunnet indfri det løfte den tidligere statsminister udstedte og har regeringen

akutudvalg viser at mindst halvfems procent af de akutte ambulancekørsler de såkaldte kørsel aer er fremme inden for femten minutter i samtlige regioner i nogle regioner er tallet endnu højere hertil kommer de øvrige præhospitale ressourcer som akutbiler lægebiler lægehelikoptere som bringer ekspertisen ud til den akut syge

de kan jo starte behandlingen på stedet

har fra starten af maj indført sundhedsfaglig rådgivning og disponering i forbindelse med opkaldet

hundrede og tolv hvilket forventes at bidrage til

alle regioner har etableret supplerende løsninger til yderligere sikring af tryghed i tyndt befolkede områder med store afstande for eksempel forskellige former for nødbehandlere eller førstehjælpere som kan give hurtig og livreddende hjælp inden ambulancen når frem den positive indsats understøtter vi med de seks hundrede million

og de afsatte akutmidler kan sikres en håndtering af målsætningen om at hjælpen under normale

hundrede og tolv så mit svar er ja denne regering har tilført sundhedsvæsenet rigtig mange penge

når vi interesserer os lidt for at disse spørgsmål kommer til regeringens

regeringen i valgkampen to tusind og syv valgte at gøre regionale spørgsmål til en del af regeringens valgkamp og derfor interesserer vi os naturligvis også for

de nationale målsætninger sammen med de regionale vi synes det ville have været smukt hvis regeringen respekterede at der faktisk er en og fyrre gode danske borgere der er valgt til at være med til at arbejde for

de fiksfakserier som regeringen gjorde på det tidspunkt

pæn målsætning det indrømmer jeg den er flot

ministeren til at fortælle er hvor mange af pengene

udmøntede og de skal så vidt jeg husker bruges til uddannelse for der er jo

har givet valgløfter på regionernes område kan jeg svare bekræftende vi har løftet sundhedsbevillingerne med tre og tredive milliard

over ti år altså ud over priser og lønstigninger og det er jo en vækst som svarer

procent så ja vi har givet løfter

er udmøntet til regionerne jeg kan se at der

til den uddannelsesfunktion som ministeren siger og det er fair nok

men af en bevilling på seks hundrede million kroner er det jo ikke ret mange

regionerne har haft at gøre godt med i den sammenhæng hvor mange af de her seks hundrede million

så hurtig en responstid som overhovedet muligt og i hvert fald forsøge at forhindre at der opstår de der dybt

i vores sundhedsvæsen hvor mange af de her penge har regionerne kunnet bruge til det formål

første kvartal i år fordelt i alt

projekter landet over især lægehuse og sundheds og akuthuse regeringen og dansk folkeparti har blandt andet bevilget knap tres million kroner til etableringen af yderligere en forsøgsordning med

den forventes igangsat her i maj jeg tror jeg skal til den første flyvning om en uge eller to og forsøget vil vare tretten måneder

de resterende akutmidler vil blandt andet blive anvendt til kompetenceløft af

som skal varetage nye opgaver og indgå i ændrede funktioner i forbindelse med udbygningen af de nære

det er den rigtig store bevilling

er god grund til at afsætte penge til etablering af lægehuse og andre foranstaltninger af den

forbedringen af den akutte og den hurtige responstid i forhold til hændelser som den vi desværre

hundrede million kroner til helikoptere og at der kun er tres af dem der er kommet

har regionerne haft mulighed for at vælge om man ville bruge et bedre og

fordi man der kender de lokale forhold og dermed kan imødegå det eller er prioriteringen lavet forlods

fra regionerne

og jeg har også haft møder med repræsentanter

på fordelingen af disse penge og de har i øvrigt skabt stor glæde ikke mindst der hvor man har fået sundheds og akutsygehuse jeg kan ikke på stående fod huske om helikopteren i karup er noget vi forlods havde sat penge af til eller om den er resultatet af en ansøgning

har intet indvendt imod at vi får denne helikopter og det har de andre jyske og fynske regioner heller ikke de er glade for den ligesom man er glad for

hvordan det

konklusionen blevet accepteret af alle

hvor folkeskoleelever med seks timers idræt om ugen halverer risikoen for diabetes to og risikoen for ryglidelser nedsættes markant giver anledning til at lovgive om en times daglig idræt i folkeskolen

vil føre til lignende forsøg eller til andre forsøg andre steder der er jo også gjort forsøg med fodboldklasser hvor børnene virkelig får rørt sig hvor de går i fodboldtøj hele dagen det der jo er spændende er om ikke også disse forsøg har en gavnlig virkning når det gælder den boglige indlæring hvis det er tilfældet

hvis der skal

kollega fru christine antorini om

min efterfølger om skoleforhold og det står ethvert forligsparti frit for at rejse spørgsmål om lovgivning jeg synes at man inden man lovgiver om en bestemt model

er andre modeller som kan være lige så gode det vigtigste er vel at vi alle sammen bakker op om det synspunkt at børnene skal have en times motion om dagen det behøver absolut ikke være i idrætstimer men de skal røre sig

som har til opgave at sørge for at eleverne rører sig i frikvartererne jeg er selv meget optaget af at få børnene ud af skolebusserne

kommuner der har udnævnt sig selv til cykelkommuner lad os se om det virker før vi lægger os fast på en ganske

ministeren siger indledningsvis at det her er et godt forsøg og

faktisk meget uenig med ministeren jeg vil rigtig gerne have handling

spørge ministeren er tiden dog ikke til at vi med baggrund i de gode resultater ikke skal vente på at få ændret en praksis som både ministeren og jeg synes er helt gal i dag hvor vi ved at de dårlige vaner i barndommen medfører livsstilssygdomme og kroniske lidelser i voksenlivet er det ikke her vi nu skal gøre brug af forskningen og så få sat en ramme op

ministeren siger at hvis det virkelig viser sig

undre mig en lille smule med ministerens erfaring og tidligere virke her i folketinget som undervisningsminister at ministeren ikke er bekendt med at jo mere fysisk aktivitet des bedre indlæring har

ud over at det giver bedre indlæring giver det også en hel masse andre fordele eksempelvis bliver mobningen også mindre hvis man har mere fysisk aktivitet er ministeren ikke enig med mig i at det er kendt viden så siger ministeren jeg skal tale med min kollega som arbejder med det uddannelsesmæssige område men det her er jo en grænseflade mellem det undervisningsmæssige og det sundhedsmæssige derfor synes jeg

er helt berettiget sådan har jeg i hvert fald tænkt det at stille ministeren spørgsmålet her i dag for at få sundhedsministerens holdning til resultaterne

tidligere adskillige gange har hørt sundhedsministeren give udtryk for i sit virke som undervisningsminister at det var et mål

spørgsmålet er hvordan man via skolelovgivningen kan realisere

dage og timer jeg har rundt i landet set mange forskellige måder at realisere målet på jeg nævnte fodboldskolen i hjørring jeg kunne også nævne bellahøj skole hvor man på meget spændende måde kombinerer læring og bevægelse og nu har vi fået svendborg som har fået stor opmærksomhed

har givet eleverne en times motion om dagen lad os få flere på banen lad os i fællesskab fremhæve det

og ikke lægge os fast på en ganske bestemt model

det lyder ikke som om det er tilfældet

ministeren siger at det det drejer sig om er at finde ud af hvordan vi skal realisere tingene jeg kan da godt her fra denne ydmyge talerstol afsløre at vi fra socialdemokratisk side siger at vi skal have en times motion eller bevægelse dagligt men den enkelte folkeskole skal have metodefrihed

ellers er der nogle der ikke kommer med på den gode vogn og den gode vogn er altså at få en times motion eller bevægelse dagligt for resultaterne siger

fra nul til sjette klasse som har været igennem det her

fem og fyrre procent færre

en type to diabetes og de bliver meget bedre til både at koordinere deres balance og deres koordinering af andre ting og rygproblemerne bliver meget mindre

vil spørge ministeren kan vi ikke her fra folketinget arbejde ud fra en minimumsstandard

sin kollega undervisningsordføreren så han taler med mig før han taler med hende men jeg vil nu råde til at han tager en snak med hende

af den størrelsesorden vi taler om her som skal rejses så er

vi skal lige vide hvad det koster og hvordan pengene skal skaffes

være nogen tvivl om at målet har vi fælles og det er vi fuldstændig enige om målet er at få banket den fysiske aktivitet op på en time om dagen

druk og der er vi jo også enige om

os hinanden og jeg synes det er rigtigt at der er tendenser til at

koster så kunne det jo være dejligt hvis ministeren

den opgave tager jeg på mig som sundhedsminister og prøver

kigget tingene igennem få kigget på forskningsresultaterne og måske få lagt en plan en simpel plan model

kommunerne vil jo rigtig rigtig gerne have vejledning på det her område ingen kommuner fralægger sig

ser helt klart både ansvaret og nytten af at de får holdt borgerne mest mulig raske af hensyn til den enkelte borger

af hensyn til kommunens økonomi og samfundsøkonomien som helhed

ministeren vil kigge på og prøve at finde ud af

om han selv i sin egen folketingsgruppe kunne få godkendt en plan men så vil vi altså tillade os at spørge hvordan skal den realiseres og hvad vil den koste det er jo helt naturligt

end dem jeg har nævnt her der er ganske mange

at indhente eksempler på god praksis vi har i øvrigt allerede en pjece som indeholder eksempler på god praksis men lad os få endnu flere eksempler på god praksis lad os få dokumenteret at det også virker godt på indlæringen

så tror jeg virkelig at man kan give sagen et skub fremad og så skal vi da ikke glemme

kan gøre ting

man kan have idrætsskolefritidsordninger man kan lade skolefritidsordninger være fødelinjer til den frivillige idræt

i de svage elever som ikke tidligere dyrkede idræt giver anledning til at videreføre forskningsprojektet på nationalt plan i offentligt regi når antallet af femten årige drenge som dyrker nul timers hård fysisk aktivitet om ugen er fordoblet fra to tusind og seks

men jeg deler herre flemming møller mortensens bekymring for at færre og færre unge

forhåbentlig kan give nogle gode svar på

udstrække svendborgprojektet til

mange veje man kan gå lad os bruge kræfterne på at studere de gode resultater der er indhøstet og anvende dem der hvor det er muligt svendborgprojektet er jo heller ikke afsluttet endnu der kan fortsat komme interessante resultater ud af det så frem for at gøre

et større behov for at resultaterne og erfaringerne bliver formidlet og præsenteret så kommunerne kan tilpasse dem til deres egen skole

regeringen vedkender sig at der bliver forsket og at forskningsresultaterne viser rigtig god effekt og dermed også en rigtig god nytte men regeringen vil ikke gribe til at det her er et spørgsmål om at alle danskere skal få del i det

jeg vil gerne spørge ministeren med ministerens indgående kendskab til kommunernes hverdag

kan ministeren så ikke bekræfte at der er rigtig stor forskel kommunerne imellem hvilke økonomiske ressourcer de har til rådighed i forhold til at tage nye initiativer op

kan ministeren ikke dele min holdning når jeg siger at nogle kommuner har rigtig svært ved at se næsten fra dag til dag økonomisk derfor kan det være rigtig vanskeligt at tage nye initiativer ind

her er forebyggelse jo et af de rigtig gode eksempler her investerer man i dag og høster måske først resultaterne om ti femten eller tyve år det vi gerne vil fra socialdemokratisk side

når vi nu får så banebrydende gode resultater som eksempelvis svendborgundersøgelsen som virkelig viser at de får fat på nogle af de mest inaktive unge altså de unge som har den absolut største risiko for at udvikle

kunne anerkende og understøtte det med det samme og sige at her har vi noget og det vil vi fra regeringens side fokusere stærkt på og vi vil gøre hvad vi kan for at det bliver det kommunerne gør brug af i deres planlægning men regeringen vil at det skal være op til den enkelte kommune

vi ser altså en polarisering i sundhed mellem de rige kommuner

flere veje der går til rom

flere veje der går til en times fysisk aktivitet om dagen hvis man skal sætte sig hen for at vente på at

til skolerne så risikerer man jo at komme til at vente længere det er derfor

man ser på de forhåndenværende muligheder

antal skematimer man

hvor en pædagog sørger for at eleverne rører sig i frikvartererne man kan måske gøre som på fodboldskolerne man kan måske gøre som kolding der mig bekendt har udnævnt sig selv

jeg synes også at vi skal lade svendborgforsøget blive evalueret før vi ophøjer det til at være den eneste vej til motionen

nu forsker vi så får vi resultater så skal vi evaluere resultaterne og hvad sker der i mellemtiden

af det rigtige af det fornuftige det der har nytte og det der har effekt det kan da ikke være rigtigt at vi i et lillebitte land med fem

millioner indbyggere og otte og halvfems kommuner skal være vidne til så stor en standardforskel mellem borgerne jeg tror snart det bliver et konkurrenceparameter mellem kommunerne at de fattige kommuner med de syge borgere har så dårligt et tilbud til deres borgere mod de kommuner der er rige og som har de rigeste borgere i forvejen fra socialdemokratisk side vil vi have at der skal være metodefrihed men vi vil have at vi skal gøre brug af ny viden så alle danske børn kommer med på vognen og får nytte af tingene og tusind blomster blomstrer ja det der er mit billede er at nogle kommuner

muld eller luft til at blomsterne

folde sig ud og her har vi problemet ser ministeren slet ikke noget problem i kommunernes forskellighed

er enige om at det afgørende må være hvad målet er og ikke lige præcis hvordan man når målet det er rigtigt at nogle kommuner har bedre råd end andre men man skal ikke gøre penge til det eneste saliggørende

fremhævet koster ikke nødvendigvis ekstra penge det kan godt være at

det er jeg nu ikke sikker på men det har jo at gøre med hvordan man prioriterer tingene

men jeg synes ikke vi behøver en lang diskussion for

arbejde på alle de fronter vi kan

gøre hvad jeg kan for det er vigtigt for sundheden som det også bliver nævnt

ting jeg sagde til ministeren er at vi fra socialdemokratisk side vil gøre det forpligtende at der bliver en times motion kan vi så ikke nå så langt i dag at

enige om metodefriheden skolerne og kommunerne bestemmer selv hvordan de vil gøre det men de skal sikre at en times bevægelse eller motion

frikvartererne der bliver taget i brug men det skal være formaliseret så

reduceret

markant reduceret

fællesskab man har jo mindre mobning er der

mange afledte positive effekter

forhåndenværende muligheder

at gøre det forpligtende for skolen og

en hjemmel til at pålægge en sådan pligt det vil sige

en lovparagraf det er en lovparagraf

lovparagraf som skal have nogle bemærkninger og i de bemærkninger skal der stå

spørgeren taler med sin egen undervisningsordfører som derefter kan

er jo ikke tale om frit spil når behandlingen udføres via en arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring

er i medfør af autorisationsloven underlagt kravet om omhu og samvittighedsfuldhed det gælder uanset om de er ansat på et offentligt eller privat sygehus og uanset om vedkommende behandler offentligt eller privat henviste patienter jeg kan forstå at spørgsmålet tager udgangspunkt i at private sygehuse som alene behandler privatbetalende patienter ikke er omfattet af specialeplanlægningen og at sundhedsstyrelsen altså skal give et sygehus tilladelse at udføre specialiseret behandling for det offentlige sundhedsvæsen formålet med specialeplanlægningen er at give sundhedsstyrelsen effektive styringsredskaber i forhold til det offentlige sundhedsvæsen det er også derfor at de private sygehuse som behandler patienter for det offentlige

regionsfunktioner og patientunderlag som jo ikke umiddelbart kan anvendes i forhold til

den grundlæggende kvalitet skal selvfølgelig

det er derfor at alle autoriserede sundhedspersoner er underlagt lovens krav patientombuddets kompetence og sundhedsstyrelsens tilsyn skal ligeledes opfyldes

jeg synes at man skal være varsom med at stille videregående krav til private

skal overholdes det er jo simpelt hen

tilbageholdenhed med regulering når der er tale om

man skal ikke nødvendigvis påtvinge private samme regulering som vi har i det offentligt for at fremme kvalitet og effektivitet det er jo folks egne penge de private kan jo for eksempel også tilbyde kosmetisk behandling som slet ikke udføres i det offentlige og her giver det jo ingen mening at pålægge de private sygehuse det offentlige sundhedsvæsens målsætning om prioriteringer men som spørgeren

jeg i sidste måned fremsat et lovforslag hvor jeg netop lægger op til en udvidelse af sundhedsstyrelsens

af private sygehuse og klinikker

man må undre sig lidt over dele af besvarelsen

skal stille videre krav til private heller ikke inden for sundhedsvæsenet selv om det er folks helbred og liv som de

i forhold til de offentlige sygehuse

ved at man har et vist antal patienter at man har prøvet at behandle og at man har visse krav

skal være som baggrund for at man kan lave en højt specialiseret behandling

noget overrasket over at ministeren ikke mener at det skal komme de patienter til gode som selv betaler for behandlingen

at der er to forskellige lovgivningssæt på det her område afhængig af om

man er henvist af det offentlige til behandling eller afhængig af om ens sundhedsforsikring eller man selv betaler

faktisk ikke ved at de kan underlægge sig en dårligere

behandlingen som man selv får finansieret ikke er underlagt helt de samme krav som de offentlige tilbud er ikke nogen ny tilstand

det krav der ikke gælder for de private er det volumenkrav

og som jeg sagde i et samråd om samme sag er der altså tilfælde hvor der er tale om at læger

arbejder nogle ekstra timer og de opfylder jo som personer det krav man kan stille til lægen selv om den lille institution hvor de opererer i fritiden

så lad os nu ikke skabe for stor bekymring jeg mener også det er svært

men vi skal selvfølgelig følge den med stor opmærksomhed og der ligger jo et lovforslag som øger tilsynet med de private

at de faktisk ikke ved at hvis de underlægger sig

man selv betaler for via ens forsikring eller af egen lomme så er man faktisk ikke underlagt de samme krav som man er i det offentlige om at øvelse gør mester jeg synes det er

jo kan være den samme læge der står og opererer det er jo teamet og hele organiseringen omkring behandlingen som som

bør være i fokus og ikke bare hvorvidt den enkelte læge selv har prøvet et bestemt indgreb det

hvis man stillede de samme høje krav til de private klinikker som til de offentlige sygehuse mener ministeren virkelig at det er vigtigere at der er det her private alternativ end at der er en høj kvalitet og at borgerne kan føle sig trygge uanset hvem de bliver behandlet af og hvordan de betaler for

omsætte de spørgsmål jeg får fra socialdemokrater her i salen til et politisk program så bliver det et stalinistisk kontrol og regelstyret program som gør herre

ny regering fuldstændig latterlig jeg hører ikke andet end krav om at vi skal

altså der skal være ansvarlig behandling og de samme regler gælder for private behandlere som for offentlige

gælder altså ikke og det er jo en parallel til at der også

det er at det skal være folks frie valg at lægge sig under kniven hos en læge

aner noget som helst om at der dels er andre regelsæt dels at der ikke er nogen som helst krav om at man lever op til de samme høje standarder som man skal leve op til i det offentlige jeg må konstatere at ministeren altså ikke er på patienternes side men

og privathospitalernes side

kommer som den store overraskelse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

end at de nødvendigvis leverer en høj kvalitet når borgerne lægger sig under kniven hvis det er sådan at de selv har betalt for det

der bliver vi bare ikke enige

patientsikkerhed for borgerne og for at man ikke bagefter står og siger

at der ikke var nogen krav til de her private udbydere på området

der er mig bekendt ikke noget der tyder på at risikoen for fejlbehandling er væsentligt større

vil jeg gerne belæres og så kan jeg måske også overtales men jeg har på fornemmelsen at vi drøfter et

kan lade være med at lyde forarget og

problem for vi mangler en

næste spørgsmål er altså stillet til beskæftigelsesministeren af herre

at det sender til befolkningen når det for anden gang på kort tid har vist sig at et medlem af regeringen vælger at benytte ikkeregistreret udenlandsk arbejdskraft til ombygning af sin private bolig oven i købet i en situation

har udenrigsministeren indgået en aftale med en dansk entreprenør om at

nedrivningen af en skorsten så vidt jeg har forstået bliver den

samme dag som pressen skriver om sagen og efter at arbejdstilsynet har været

overholdt reglerne efter udstationeringsloven om anmeldelse til rut hvor anmeldelsen skal ske senest samtidig med at arbejdet påbegyndes ansvaret for manglende registrering påhviler den udenlandske virksomhed hvervgivers ansvar går ud på at sikre sig dokumentation for at

skal hvervgiveren underrette arbejdstilsynet herom reglerne om hvervgiverens ansvar er skruet sådan sammen at

hyrer den udenlandske virksomhed til at udføre arbejdet

som hvervgiver og en

register sammenhæng hvervgiver kan således

en aftale med en udenlandsk underentreprenør

virksomhed så mig bekendt har udenrigsministeren således ikke overtrådt nogen regler

og da man må sige at

som beskæftigelsesminister for en regering hvor man i hvert fald udadtil prædiker at man skal efterleve både de

vil understøtte den struktur vi har på arbejdsmarkedet og så i virkeligheden jo ikke efterlever det man prædiker

for at der er ordnede forhold på deres private ombygninger

da godt at ministeren kan have en en holdning til og ikke bare referere

som ministeren også læste op findes der metoder til at komme uden om det

under hvilke betingelser arbejdet skal foregå hvilken holdning har ministeren til det

ikke det her med at det er lidt lettere bare sådan at sige hvordan tingene skal være men når det kommer til stykket

set undergraver de vilkår vi har på arbejdsmarkedet i danmark

kunne komme begge ministre i møde altså miljøministeren og udenrigsministeren

afvise det fordi hvis man i så

velorienterede hjem som hjemme hos miljøministeren og

de signaler der er sendt fra beskæftigelsesministeriet

kender dem og som garanteret også i mit privatliv vil efterleve

vi har højtlønnede ministre som lever det søde liv og som alligevel vælger at få udført arbejde på deres privatboliger

hvad er det for et signal man sender her fra regeringens side altså det er til regeringsmøderne at ministeren skulle tage de der papirer med

jo kender reglerne ganske udmærket så jeg synes at man

at forklare regeringskollegaerne at

skal efterleve det man selv prædiker

for netop som ministeren selv siger ganske kort tid oplever to

herre karsten hønge skulle sige

hvordan udenrigsministeren har i og

flytter sig når de bliver afsløret det interessante er jo ikke hvad de her ministre gør den dag de

har de pludselig gode forklaringer og da kan man ikke se ryggen for bare skosåler væk fra ansvaret

når man får lavet nogle ting om på sin egen bolig selvfølgelig skal foregå i respekt for den måde vi har strikket det danske arbejdsmarked sammen på og i respekt for den udfordring som vi står over for som samfund nemlig det at

skubber danske bygningsarbejdere og seriøse danske firmaer ud

er for et signal man sender når man i regeringen inden for kort tid har to ministre der alligevel på trods af det åbenbart ikke er orienteret så der er to muligheder enten at de simpelt hen ønsker at spare pengene ønsker at komme let over der hvor gærdet er lavest

at spørgetiden også er afsluttet

i dette møde folketingets næste møde afholdes i morgen torsdag den tolvte maj